hvorfor ansigtsdækkende beklædning i det offentlige rum ikke bør accepteres

terrorister og andre kriminelle kan benytte en sådan beklædning til at sløre deres identitet mens de udøver terrorhandlinger eller kriminalitet alle tager afstand fra islamisme og det lyder jo vældig fint og flot

til nogle af de mest ekstreme kræfter i vores samfund de kan se

man siger at det de har gang i i er for dårligt man vil ikke finde

med at sige at det er ærgerligt at de konservative har skiftet holdning og nu forstår jeg stemmer imod forslaget

første behandling tilkendegav at man ville stemme for

tidspunkt tror jeg at den sunde fornuft indfinder sig hos resten af folketingets partier

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

haft gode oplevelser der gør at de er stærkere og så videre men der er desværre

som bliver ramt på både krop og sjæl og derfor er man nødt til at lave nogle særlige forhold noget af det

der kan være rigtig godt er hvis virksomheder ansætter de her folk og derfor har vi jo

forsvaret vi køber rigtig mange ting hos

så det kunne ligge udmærket i det udbudsmateriale det her drejer sig jo så om

er udmærket vi tror heller ikke at effekten af det vil være særlig stor

behøver at komme med en hel masse forslag når vi i øvrigt

til veteranpolitikken og stort set med hele folketingets opbakning

for veteranerne derfor var det måske klogere

snakket om hvilke tiltag der skal være for veteranerne i fremtiden det tror jeg ville have hjulpet meget

ligger her og det ændringsforslag der ligger her og så håber vi at det bliver rigtig godt både for de danske virksomheder men især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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

en enkelt aktør jeg kan ikke oplyse

navnet på aktøren og kan ikke gå nærmere ned i sagsbehandlingen energinetdk

oplyser at de vil arbejde for at sagsbehandle ansøgningerne inden årets udgang og jeg vil fremsende en skriftlig orientering

hvis der er ønske om det

en gruppe studerende som har trodset kulden hele natten

for at gøre opmærksom på at den er helt gal med det her

uddannelsesloft jeg synes jo at

den slags aktiviteter bør få bagmændene bag det her lovforslag i venstre socialdemokratiet og dansk folkeparti til at tænke sig rigtig godt om når så mange borgere og studerende siger fra det er ikke for sent at træde et skridt tilbage og finde en anden løsning

for at tage en anden uddannelse på samme niveau eller på et lavere niveau

menneskers liv forandres også så hvorfor skal man være bundet til en uddannelse og et erhverv som man ikke er glad for og som man måske ikke er god til

der har arbejdet med udsatte unge i nogle år

lyst til også at uddanne sig til socialrådgiver eller hende som har taget en

også får blod på tanden til at læse jura begge eksempler er nogle meget meget almindelige kombinationsmuligheder på nuværende tidspunkt

der vinder på at forhindre de her mennesker i at tage den uddannelse

for de her tre hundrede og to og fyrre million kr man vil spare på

at blive en langt større udgift end de millioner man vil hente ind

laver en længere indfasning af loven for i det mindste at hjælpe

fordi de er blevet vejledt efter de nuværende regler

vores forslag er indtil videre blevet afvist med at en rykket frist vil betyde færre sparede penge her

at det i virkeligheden kun er femten million kr det drejer sig om som skal bruges til den her dagpengeaftale og helt ærligt

det kan lade sig gøre at finde en løsning

de mennesker der er blevet vejledt til

for så sølle en pris som femten million

tænke sig godt om her og imødekomme de studerende som kommer i klemme jeg vil virkelig opfordre de partier der går ind for det her forslag til at gå ud og tage en snak med de studerende der sidder derude at man vil lytte til kritikken og at man tænker sig rigtig rigtig godt om en ekstra gang hen over weekenden

med tanke på at vi nu opfordrer til

at man i det mindste kunne udskyde ikrafttrædelsen af loven så de her mennesker ikke kommer direkte i klemme som har planlagt deres uddannelsesforløb

mig meget at socialdemokratiet ikke også

jeg skulle være så jeg søgte ind på spansk i danmark fordi jeg tænkte at

hvert fald tale så det var oplagt jeg

og i forbindelse med det

i det sidste halve år af uddannelsen

argentina fordi jeg skulle læse nogle fag dernede og de fag som jeg havde valgt hjemme fra danmark kunne man ikke tage alligevel da jeg

sociologi og statskundskab og politisk historie og så fandt jeg ud af mens jeg læste det at det

spansk jeg egentlig gerne ville læse det var jo ikke spansklærer jeg gerne

blev optaget og blev så efter nogle år fem syv år

hvis jeg ikke havde truffet det omvalg på det tidspunkt havde jeg ikke stået her i dag og jeg tror ikke

den eneste her i folketinget som ville kunne stå og fortælle en tilsvarende

det er det som det her lovforslag kommer til at sætte en begrænsning for

finde ud af fordi man prøver nogle andre ting af at der faktisk er noget andet som man brænder for og det kan være tilfældet der viser den enkelte at det egentlig er noget andet man gerne vil

vi ved jo alle sammen hvad det er der gør den bedste medarbejder hvad det er der gør det bedste menneske det er at man brænder for det man laver at man kan se en mening i det arbejde man har

uddannelse fordi vi ikke kan tage et nyt valg fordi der er kommet lovgivning der siger

vi til at have en masse dårlige medarbejdere

samfund og en masse triste mennesker som ikke kan finde en mening i det liv som de lever af den grund er det her lovforslag et af de dårligste lovforslag

at med den nye gymnasiereform når den træder i kraft

han afsluttet sin ungdomsuddannelse og så skal han vælge

vælge videregående uddannelse inden for to år også hvis man gerne vil have sit sjette su år så som sytten årige skal man vælge en videregående uddannelse hvis det er den vej man skal gå jeg kan fortælle har en sytten årig derhjemme

et par år tilbage inden han skal træffe den beslutning men jeg vil godt nok sige

en kinamands chance for at han er afklaret i forhold til hvilken uddannelse han gerne vil tage og hvad han skal med sit liv og hvor ville det dog være trist hvis det var at han skulle sætte sig ned og blive tvunget til at træffe et valg som sytten årig

et lovforslag som handler om endnu mere ensretning endnu mere den lige vej endnu færre muligheder for at vi som mennesker kan få lov til at tage fejl at vi kan lære af vores egne

det er to tusind mennesker om året

alle vores unge studerende går ud og vælger om men der er to tusind der gør det og de to tusind

de har fundet ud af at der er noget andet de gerne vil det er to tusind mennesker om året jeg kunne forstå at det var et problem hvis det var halvdelen af vores unge studerende

det er så ærgerligt at vi som folketing ikke understøtter at give vores unge mennesker den mulighed for

synes jeg virkelig at vi skal tænke os rigtig grundigt om

hvert enkelt folketingsmedlem skal tænke sig om og se lidt indad

unge mennesker ville være ked af hvis det

en betydning for mine børn er det her noget som gør at havde

her i mit liv i dag hvor jeg er nu

kraftigt anbefale at vi både stemmer

jo nogle dispensationsmuligheder man må godt tage en helt ny uddannelse hvis ens helbred kræver det

man søger uddannelser hvor der er job bagefter eller hvis man har en forældet uddannelse der ikke

fordi det netop skal være sådan at man kan uddanne sig videre eller skifte spor undervejs

er mindre vigtigt at der er en bred vifte hvis det lige præcis er ét fag man brænder for

dør er jo den dør som som de unge mennesker gerne vil ind ad

til folk der gerne vil mere

socialdemokratiet ser det

uddannelse det er godt nok

svært ved at forstå at dansk folkeparti nu siger til danske unge jamen så må du tage til udlandet og uddanne dig videre og vi gør det i grunden nemmere

jeg kan simpelt hen ikke forstå

at de tre partier

tror jeg at det her uddannelsesloft i grunden handler om at der skulle findes nogle penge det skulle der

og så glemte man at tænke på hvad det havde af omfattende konsekvenser der er altså ikke meget fremtid i at sige at i danmark skal vi nu leve af vores middelmådighed og tak for inspirationen til ordene

har arbejdet så hårdt for

uddannelsesloft kære fremtidsminister

sætte loft over uddannelse vi får brug for mange mange flere i fremtiden der kan flytte sig

på tværs i stedet for at man skal starte forfra en gang imellem men der skal være plads til at nogle kan

at vi siger det må du ikke det giver altså ikke nogen som helst mening for vores samfund i fremtiden det peger ikke fremad det peger tilbage vi skal stoppe det her uddannelsesloft

partier i det mindste

indfasningen af det her lovforslag en år

vi implementerer en lovgivning der får konsekvenser

på baggrund af

i to tusind og sytten

så det her kan blive gjort på en ordentlig måde for det var ikke

stemte for forringelserne synes er en forbedring for de to tusind mennesker

og din læst

næste år bidrager den aftale med femten million kroner til dagpengesystemet

mener ordføreren virkelig

samtidig indfører den her lovgivning med så kort varsel at det rammer så mange mennesker jo ikke bare studerende men også mennesker der har været ude i arbejde eller ledige i nogle år og som nu ikke kan starte

aftalepartierne kan lave en løsning for dem som sikrer at vi ikke indfører brugerbetaling på uddannelserne i vidt omfang resten af tiden for det går vi ikke ind for og så vidt jeg ved gør ordførerens parti det heller ikke

gerne være med til at redde de studerende for jeg synes det er så afgørende og jeg synes faktisk

gerning som aftalepartierne her foretager

de har foretaget så mange prioriteringer

tal fra talerstolen ordføreren startede med at nævne at

det er altså ikke korrekt de tal jeg har viser at det er langt tættere på omkring halvtreds

at anholde det postulat at det

af mange grunde ikke nødvendigvis muligheden for at man kan få lige præcis den uddannelse man gerne vil have jeg glæder mig

nielsen nævnte at man kunne arbejde for at skabe flere muligheder for at få en uddannelse på den ene eller på den anden måde

efter det det er fuldstændig rigtigt men

rigtig mange muligheder for at tage rigtig mange uddannelser både op og ned og på tværs

for vi tæller og vi kigger slet ikke på kvalifikationer og talent vi er ikke optaget af at de dygtigste bliver dygtigere til det det synes

opgør med den tankegang som jo optag på de videregående uddannelser

sammen

det var ufaglærte det var faglærte

mange mennesker som ikke har en mulighed for at tage en uddannelse mennesker som er gået fra fire til to år på dagpenge og mange mennesker kommer til at leve for nul kroner

radikale sige er at radikale har rigtig meget ondt af de her mennesker som

men de mennesker som kæmper hver eneste dag de mennesker som har knoklet de mennesker jeg kender fra og alle mulige andre steder som ikke har mulighed for at tage en uddannelse

i

få noget ekstra sikkerhed på to års dagpenge og at du kan ikke altså

at sige til de her mennesker som rent faktisk levede utryghed og som også kommer til at leve for nul kr fordi de måske har en ægtefælle og

som og prioriteret nu at tage en videregående uddannelse fra sommeren

udladninger der kommer fra fru sofie carsten nielsen

nærmest er en krænkelse af folks menneskerettigheder at vi som samfund nøjes med at betale uddannelse i en retning per borger og stiller forventninger om at hvis man vil noget andet en helt anden retning

men den her uenighed synes jeg man godt kan præsentere på

en lidt mere loyal måde for eksempel insisterer ordføreren på at bruge udtrykket uddannelsesloft

det tror jeg ikke hvilken retning er det traditionelt

de muligheder i danmark det skal vi være glade for og bryste os af der er mennesker her som nu ikke vil kunne flytte sig

tankegang at man siger

skal bare betale entre er det helt vanvittig urimeligt at et samfund siger

men hvis man pludselig vil i den uddannelse ved siden af den uddannelse man har fået og har fået betaling for at tage

skifter for det er nu engang lettere at lave politik når man har et flertal bag sin politik det var det vi manglede

det radikale venstre for

stemmer for det ændringsforslag

set noget samtlige ordførere på undervisningsområdet har fået mails om fra folk fra unge der faktisk oplever at få knust deres drømme fordi de er fanget på en uddannelse men har fundet ud af at de gerne vil noget andet eller er fanget

har taget en uddannelse og gerne vil noget andet det er også dumt fordi det er første gang jeg har oplevet noget så helt bizart det sagde

har måttet anbefale unge mennesker at droppe ud af deres uddannelse

det var konklusionen er vi nået dertil at de lovforslag vi laver herinde skal føre til at unge der er tæt på at være færdige med deres uddannelse skal droppe ud

det forhindrer at retten til at blive klogere altså vi uddanner os vi bliver ældre man finder ud af at det

kompetencer til noget andet det tror jeg har været med til at gøre danmark rigere historisk set er vi blevet rigere når vi er blevet bedre uddannede nu lægger man så et loft over hvor godt uddannede folk kan blive det synes jeg gør os alle sammen fattigere både de unge mennesker

så kan

stadig de samme muligheder for at tage en anden uddannelse det siger socialdemokratiet også

ikke den samme mulighed når ens mulighed nummer to er at man skal betale for en uddannelse hvorfor er det ikke det hvorfor er det at vi har kæmpet både i socialdemokratiet og i

på venstrefløjen for fri og lige adgang til uddannelse i danmark det er jo fordi det kun er en gruppe af mennesker der har råd til at betale for uddannelse dem der i forvejen har allermest målet med uddannelse er at løfte nogle af dem der har mindst

det er så det man lægger låg på nu det er det man begrænser så for mig er det her at begrænse den fri og lige adgang til uddannelse for man har ikke de samme muligheder hvis man ikke har den samme indkomst til at betale sig til en uddannelse nummer to og det ved

vi har fået hundredvis af mails det er det lovforslag sammen med kontanthjælpsloftet det

jeg har fået flest bekymrede henvendelser både af forældre og de studerende selv af folk der bliver ramt der er mere end halvfjerdstusind underskrifter mod det her uddannelsesloft der har været flere demonstrationer senest i nat har der siddet mennesker i fire og tyve timer i minus seks grader og demonstreret mod det her forslag jeg tror at nogle af dem sidder oppe

og ikke blive efterladt ude i kulden og så siger socialdemokratiets

uddannelsesordfører fru christine antorini at

må jeg bare sige så kan man selvfølgelig altid tage en krig

fem hundrede unge mennesker rigtig mange mennesker hvis drømme bliver knust og det er ikke sikkert at de mennesker kan betale for en uddannelse nummer

det er ikke sikkert at de mennesker kan tage en merituddannelse

det er heller ikke sikkert at de uddannelser findes som merituddannelser

sammen med socialdemokratiet i historiens løb kæmpet for fri og lige adgang til uddannelse socialdemokratiet er blevet snydt i sommervarmen jeg har faktisk respekt for at man har forsøgt at kæmpe penge

dagpengeaftale det gjorde vi også sammen i regering men alle ved

statsministeren havde en interesse i at finde penge til det og det er socialdemokratiets eget valg at de penge så skulle komme fra et uddannelsesloft jeg troede man havde overset hvor alvorlige konsekvenser det her vil have for rigtig mange unge mennesker

er tilfældet man står faktisk og siger at det er ganske fornuftigt det er ganske fornuftigt at lægge et loft over hvor meget man kan uddanne sig det er ganske fornuftigt at vi nu ændrer modellen så folk i høj grad selv skal betale for uddannelse det overrasker mig

deres uddannelse færdig de har vidst at det her var på vej

vores uddannelse færdig eller skal vi droppe ud

det synes jeg faktisk man er nødt til at tage højde for herinde

har vi gjort masser af gange på uddannelsesområdet men vi har også en tradition for at give noget tid til at omstille sig så man ved hvad det

for et system man man bliver ung i eller

har muligheder i de har ikke haft nogen som helst mulighed for at vide at hvis de

uddannelse færdig så var løbet kørt for dem og løbet er kørt for de mennesker der ikke kan betale selv de har ikke de samme muligheder så derfor er der det her ændringsforslag det

perioden så kan vi diskutere loftet det er jeg sikker på vi også er uenige om men skyd nu lige perioden så folk har en chance for at vide hvad det er der kommer og vide hvad der er der rammer

er blevet vejledt forkert har en mulighed for at vælge om det synes jeg faktisk er rimeligt skal det være et spørgsmål om penge så kommer vi gerne

sikker på at de andre partier også gerne vil men for mig at se virker det til at løbet er kørt

ikke bliver indført mere brugerbetaling på nogen

nogle andre områder der er gode

er det strategien vi må da som en samlet opposition anvise en anden vej og sige at

her lovforslag har så mange slemme konsekvenser for de unge mennesker de unge mennesker synes jo ikke det

deres uddannelser men deres drømme bliver jo knust

unge mennesker og derfor har jeg været i tvivl i den her proces men derfor siger jeg også klart nej der skal ikke være mere brugerbetaling i vores uddannelsessystem

stillet et ændringsforslag om at man skulle åbne op for

præcis de unge der kan blive ramt af det her skal

vejen frem er ikke at indføre mere brugerbetaling i uddannelserne og der indrømmer jeg gerne

har været gennem en proces og at jeg

sidde med de unge mennesker som sidder fanget i det her system og sige nej løbet er kørt i kan ikke skifte uddannelse

uddannelser hvor der er ledige pladser så har en mulighed for

ændringsforslag som radikale venstre

forslagsstillerne foreslår med ændringsforslaget at personer med en videregående uddannelse

at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau

nogen hemmelighed at vi i aftalekredsen

ønsker ikke at der skal til at indføres brugerbetaling på de ordinære videregående uddannelser

der ikke ændret ved er inden for hele efter

man kan bygge ved siden af og skifte spor

stillet et ændringsforslag

så har valgt at trække fordi ministeren har givet en tilkendegivelse om

det kan få af negative konsekvenser

brugerbetaling og at sige når retorikken lyder at

jo unge der kommer i klemme

bliver en anledning til at om de mange andre muligheder

mange muligheder man kan bygge ovenpå det kan en sygeplejerske gøre en sygeplejerske har syv kandidatuddannelser som man kan bygge oven på

der er en merituddannelse til det

vil komme til at berøre omkring to procent af de unge hvis man kigger på hvor mange unge der starter på en videregående uddannelse

at det ikke er sjovt når ens drømme ikke kan blive præcis som man ville men at sige at der ikke er masser af muligheder for at man kan uddanne sig i danmark

ikke er rimeligt og vi synes det er med til at skabe en frygt

fortsat efter at det her lovforslag

kan gøre det hvis man for eksempel vælger nogle af de uddannelser

er kommet på den her positivliste er datalogi matematik astronomi

være ret sikker på at det faktisk også giver et job bagefter

en positivliste der giver adgang til den type

er job til ude på arbejdsmarkedet efterfølgende

og fordi det giver frihed muligheder og drømme men der har

mulighed for at kunne starte helt forfra derfor håber vi også at

og de bliver forhåbentlig vejledt til de mange andre veje der

holde fast i at der under ingen omstændigheder må åbnes op for at der kan blive

på heltidsuddannelser i uddannelsessystemet sådan som

socialdemokratiet vil holde fast i også i de kommende drøftelser det

hvis man har en forældet uddannelse eller hvis man skifter uddannelse til

godt forstå at de synes at det er super træls

som både finansierer at to tusind mennesker

dagpengesystemet og giver en kvalitetspulje på over hundrede million kroner til de videregående uddannelser det siger jo bare noget om

vi kan løfte de opgaver vi synes er utrolig vigtige og

til de mange mennesker der ryger ud af dagpengesystemet og

at modellen er som den er og at man

vejledt over en række andre uddannelsesveje

unge mennesker der så skal benytte sig af den mulighed nogle af de fem hundrede unge mennesker har alle de unge mennesker i ordførerens optik så de samme muligheder for at tage

for at tage

det er cirka

herre

nej det

og

se de

det overhovedet er muligt og kan lade sig gøre og

den almene ret til fri og lige uddannelse

at rigtig mange uddannelser er dimensionerede

blandt andet radikale sf og andre

udbudt en række uddannelser men

er meget dyre at gennemføre grundet taxameterordningen laboratorier og andre uddannelsesomkostninger eller

er af en vis karakter det er fornuftigt det stemte

finde sig til rette et andet sted derfor er det en urimelig argumentation når man fra de kritiske partiers side siger

adgang til uddannelse det passer ikke

vejen op til phd hvis man er dygtig nok til det

et andet interessant element er jo den økonomiske diskussion

hele den her debat jeg tror at vi som udgangspunkt ville have undladt at gennemføre de her forandringer hvis

en vækst på fire fem procent og samfundet var

at vi befinder os i en økonomi

hjælpe de to tusind mennesker i dagpengesystemet med at genoptjene deres ret til dagpenge så de

det er jo fuldstændig bizart at opleve hvordan flere partier her i folketinget ønsker en arbejdsuge på tredive timer der fuldstændig vil fjerne alt økonomisk råderum i fremtiden

alle offentlige udgifter og velfærdsydelser så langt øjet rækker og sandsynligvis vil være markant hårdere for uddannelsessystemet

det her er en konsekvens af at vores samfunds økonomiske formåen ikke har udviklet sig voldsomt over de seneste par år og det er en konsekvens af at vi ikke har den vækst og det overskud som kunne være godt for alle dele af samfundet

ser allerede frem til den jeg kan mærke indignationen kommer rullende som vesterhavets

jeg synes ikke det er urimeligt at samfundet har en forventning om at man tager en fuld uddannelse

så efterfølgende bruger den til at få et arbejde den forventning synes jeg er rimelig

og det er jo en rimelig uenighed jeg synes at det er flot at vi giver en uddannelse på et meget højt niveau og alle kan få den uafhængigt af hvor de kommer fra og hvilke penge de tjener

jeg synes så heller ikke at det er urimeligt at vi beder folk om at anvende den uddannelse til at give noget tilbage

diskutere hvordan dispensationsreglerne bør være

at hvis man ikke bruger sin uddannelse inden for karensperioden på fem år så

selv om man har en i forvejen

jeg forstår godt at den korte implementering er et problem og ligesom min gode kollega fru

jeg enig i at det udgør en bekymring

at vi er fair i debatten og også husker at nævne de mange muligheder der dog er for efter og videreuddannelse jeg synes desværre at kritikerne af det

fri adgang til uddannelse er fuldstændig lukket og man ikke kan komme videre hverken

har

man som regering skal være stolt af det lykkedes desværre også den tidligere regering at gøre

gang eller to og derfor kan vi godt have en alvorlig diskussion

også på et seriøst niveau om at dansk økonomi sådan set er udfordret i sin evne til over lang sigt at generere højere produktivitet og større vækst og fastholde

et par dage siden fru sofie carsten nielsen og jeg var til

jeg synes

sig at det er udtryk for en lidt speciel beskrivelse af den situation man står i for enhver ved jo hvordan det her fungerer der er en politisk problemstilling den handler om dagpenge

nogle parter der forhandler så er der en lang liste af finansieringsmuligheder man udvælger den af de finansieringsmuligheder man synes er den mindst ringe og så finansierer man

det kan man da godt sige er dumt

det fortjener at blive løftet op i den ramme som venstres ordfører faktisk gjorde det at det her kommer vi til at opleve mere af det her kommer vi til at opleve mere af så længe dette folketing ikke dedikerer sine kræfter på at skabe yderligere vækst i det her samfund så samfundskagen bliver større i stedet for at man står i en situation hvor krybben er tom og hestene bides

det er også derfor at den her regering har taget det ansvar på sig at prøve på at løfte to fem og tyve forhandlingerne og prøve på at sikre at vi netop ikke på en lang række områder står i den situation

vælge imellem dagpengemodtagere og studerende for eksempel

i forhold til det det forslag som så ligger har fru christine antorini jo fremført det

at lytte jeg har selv personligt været i kontakt med både det radikale venstres ordfører og med sfs ordfører og i den samtale jeg har ført med de pågældende to ordførere blev jeg forvisset om at man ville støtte det forslag man selv havde stillet såfremt regeringen tog det ind i sit forslag

derfor er det med nogen forbløffelse jeg hører diskussionen nu

hvor sfs ordfører pludselig siger noget andet fra folketingets talerstol jeg har intet hørt til

det og det kunne jeg godt bruge betydelig anderledes udtryk

det er sjældent jeg oplever det i folketinget

jeg synes at man må kunne stole på de ting

og jeg har ikke haft noget ønske om som en ny uddannelses og forskningsminister at tage en enorm værdiladet diskussion om brugerbetaling

ønske om pragmatisk ud fra den givne situation

prøve på at lindre nogle af de åbenlyse udfordringer

men nu undersøger vi det og så må vi jo se hvor det ender henne det er ikke givet at det ender noget som helst sted det er fuldstændig rigtigt hvad der bliver sagt det der

og så må vi kigge

også i den sammenhæng når man tidligere har beskæftiget sig meget med justitsområdet

den helt særlig betydning som udtrykket bagmand har

det er hårdt for sheriffen at høre den slags men så er det jo godt at man er blevet fremtidsminister så tager man det lidt mere roligt så ved man også at sort økonomi kan betyde mange gode ting og herregud man kan jo nok udlede noget af de forskellige ting

er

tegner man bevidst et billede af at noget af det allervigtigste i det her samfund nemlig stræbsomheden opad er den vi lægger en hindring for og det er ikke rigtigt

det det her griber ind over for er skridt til siden hvor man i øvrigt har righoldige muligheder i form af efteruddannelse i form af dispensationer i form af at tage en uddannelse som der er

hvorimod skridtene opad lægges der ikke nogen hindringer i vejen for

så jeg synes at det her kan forsvares jeg synes at man må tage det som det det er udtryk for en politisk prioritering

at der selvfølgelig er nogle mennesker der får nogle udfordringer med det her og ja det er udtryk for den politiske forhandling der har været den aftale som er indgået og de økonomiske konsekvenser det vil have at gøre det her anderledes end det

nævnte et tal i nærheden af tyve million

men akkumuleret bliver det jo til et betydelig større beløb og det har der altså ikke været mulighed for

svaret

er for sent men jeg vil egentlig gerne

et svar der også handler om den økonomi man får ind af det her

man sparer på det der rent faktisk er taxameteret altså udgiften til de studerende mens der er to hundrede og halvfjerds million kr

forventede dynamiske effekter af det her

hvis de her dynamiske effekter ikke manifesterer sig og de penge ikke kommer

er

det

stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om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

den her lov skal være til gavn og glæde for både patienter og behandlere der er samlet en række initiativer og

at der mangler et par stykker som jeg vil gøre nærmere rede for netop

skal sikre høj kvalitet og sikkerhed for den enkelte borger

kunne være med når den enkelte patient havde klaget over en behandling i sundhedsvæsenet

det har netop været til glæde for rigtig mange patienter

hvad de mener er en uretfærdig eller fejlagtig behandling og har svært ved at komme til orde

støtte og sikre at der var en rigtig god samtale

man også at bemyndige sundhedsministeren til at fastsætte regler om at praktiserende

kan henvise

undersøgelser på sygehuse til brug for udredning hos en praktiserende kiropraktor

også udmønte aftalen med regionerne og kommunerne om at der skal indføres en ny tilgang til kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet regeringen

er blevet enige med danske regioner og kl om at udfase akkreditering efter den danske kvalitetsmodel på offentlige sygehuse og på det præhospitale område

man vil samtidig indføre en ny tilgang til kvalitetsområdet som i højere grad sætter fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater som skaber værdi for patienten og borgeren det sætter vi rigtig stor pris på at vi gør på det her område da det er vigtigt at have fokus på patienten og ikke bruge for meget tid på kontrol og statistik

i medierne der mangler alment praktiserende læger

få en praktiserende læge alligevel har vi et kvalitetsarbejde der i de fleste praksisser betyder to hundrede timers arbejde med kvalitetskontrol som kunne være brugt på patienten jeg vil godt tale med ministeren om om ikke vi kunne se på

ændre det sætte det på pause indtil vi har de læger der skal til to hundrede timer per praksis det er rigtig meget der er nogle der er kommet igennem første runde men

mangler to runder endnu samtidig hører jeg at man faktisk fra regionernes side gerne vil have endnu en akkrediteringsrunde det vil bare betyde endnu flere timer til kvalitetskontrol til skrivebordsarbejde når vi har patienter og borgere der har brug for

i i dansk folkeparti ønsker vi også at et område mere bliver autoriseret for at sikre sikkerheden for de borgere som opsøger den her behandling

der med prisen har jeg ikke fået svar på men jeg ved også at man ude i områderne er villige til at

hvis osteopater kan blive autoriseret osteopati er en manuel

er anerkendt og autoriseret i otte europæiske lande herunder england frankrig finland island og schweiz de fleste osteopater har enten læst osteopati på deltid over fem år forudsat at de er fysioterapeuter eller også har de læst osteopati som en fuldtidsuddannelse i lande hvor osteopati allerede er anerkendt og autoriseret

autoriseret osteopaterne herhjemme i danmark nu synes jeg vi er inde i en rigtig god gænge hvor vi for lidt siden ændrede det så fysioterapeuter og body

led vi har sikret

rab godkendt

så synes jeg vi mangler at vi kan autorisere osteopater så vi sikrer at de patienter der besøger en osteopat går til en der har uddannelsen med sig så det er noget jeg vil drøfte i udvalget og med ministeren og

noget væsentligt og til gavn for patienterne vi har noteret os at der i høringssvarene overvejende

lovforslaget indeholder blandt andet at gøre den uvildige bisidder ordning permanent som udgangspunkt er det en rigtig god idé at tilbyde uvildige bisiddere som kan hjælpe de patienter der har behov for det bisidderordningen har før i tiden været en prøveordning og med vedtagelsen af dette lovforslag

at skabe større lighed i sundhed det foreslås desuden at praktiserende kiropraktorer kan henvise til til diagnostiske undersøgelser på sygehuset til brug for udredning hos en praktiserende kiropraktor derudover gives der mulighed for at regulere midlertidig og lejlighedsvis sundhedsfaglig virksomhed her i landet der skabes hjemmel for at sundhedsministeren kan fastsætte betingelser for men også rettigheder og pligter i forbindelse med den midlertidige og lejlighedsvise udøvelse

virksomhed her i landet uden autorisation med lovforslaget foreslås det endvidere at bemyndige sundhedsministeren til administrativt at kunne fastsætte nærmere regler om det tilskud til dækning af udgifter til behandling hos praktiserende speciallæger

herunder om praktiske

sammen ændringer som socialdemokratiet finder relevant og positivt og gerne støtter men afslutningsvis

at man udmønter økonomiaftalerne for to tusind og seksten med regionerne og kommunerne

for os socialdemokrater er kvalitet og tryghed for den enkelte borger således et vigtigt parameter i vores sundhedsvæsen vi arbejder for at der skal være den samme kvalitet og tryghed gældende for alle grupper

alle borgere i samfundet i to tusind og

sr regeringen den danske kvalitetsmodel så dokumentationskrav og unødvendigt papirarbejde skulle ryddes af vejen og personalet skulle have mere tid til patienterne da vi sad i regering lyttede vi til alle faglige organisationer og traf dengang beslutningen om at noget andet skulle til i to tusind og femten med nick hækkerup som sundhedsminister blev der opsat otte nationale kvalitetsmål som den nuværende regering altså ville efterleve i socialdemokratiet mener vi at vores ansatte i sundhedsvæsenet kun skal måle det der rent faktisk giver værdi for patienten frem for det der giver værdi for systemet vi arbejder for at skabe bedre kvalitet i vores velfærdssamfund og for vores offentligt ansatte vejen til at opnå bedre kvalitet mener vi er at stole på vores offentligt ansatte anerkende deres faglighed og begrænse den meningsløse kontrol og bureaukrati der forekommer inden for den offentlige sektor i danmark derfor er vi i socialdemokratiet rigtig glade at regeringen er kommet så langt i processen

på den baggrund kan vi i socialdemokratiet

støtte lovforslaget jeg skal hilse og sige fra min kollega fra radikale venstre

og vi har siden regeringsskiftet i to tusind og femten arbejdet målrettet på at styrke danske patienters rettigheder blandt andet ved at sikre danske patienter ret til hurtig udredning og behandling og selv om vi i danmark på mange måder har et fantastisk sundhedsvæsen hvor mange faggrupper dag efter dag gør en solid indsats både for danskernes sundhed som helhed og også for den enkelte patient oplever vi indimellem at det går galt det kan være et behandlingsforløb det kan være en operation som ikke forløber som planlagt men det kan også være kommunikationen mellem patient og behandler

skal trådene redes ud bagefter og den samtale kan være svær at tage både for patient og behandler med lovforslaget her giver vi patienterne mulighed for med loven i hånden at få en uafhængig bisidder med til samtalen en uafhængig bisidder fra for eksempel en patientforening

sygdoms eller behandlingsforløb og vil derfor have optimale muligheder for at bidrage til en konstruktiv dialog parterne parterne imellem og det glæder mig

at danske patienter er super positive jeg nævnte tidligere retten til udvidet frit sygehusvalg som et gode for danske patienter og sådan er det også men desværre er der en gruppe i vores samfund som af den ene eller den anden grund kan udgøre en fare for os andre

i venstre værner vi om friheden og den umiddelbare tillid som er en konsekvens af frihed derfor bakker vi

sætter ansatte på offentlige sygehuse og på det præhospitale område fri og i det hele taget sikrer en ny tilgang til kvalitetsarbejde hvor fokus fjernes fra kontrol og erstattes af et skarpt

historier om bureaukrati og unødvendig registrering og det gør vi nu op med fordi vi afskaffer den danske kvalitetsmodel med de nye kvalitetsmål for sundhedsvæsenet forankres arbejdet på en ny og bedre måde og behandling af høj kvalitet er netop et af de

kvalitetsmål personligt glæder jeg mig meget til de første tilbagemeldinger

kvalitetsindikatorerne vi må aldrig glemme at når vi ændrer

i sundhedsvæsenet skal vi have klare mål som skaber værdi for både borger og patient

i lovforslaget indgår også tre andre elementer nemlig kiropraktorers muligheder for fremover at henvise direkte til billeddiagnostiske undersøgelser på sygehusene og nye regler for tilskud til dækning af udgifter til behandling hos praktiserende speciallæger for så vidt angår gruppe to patienter gruppe to patienter skal fremover afregne den del af udgiften som regionen ikke dækker direkte med speciallægen

i forhold til sundhedspersoner fra for eksempel et andet eu land som ønsker at udøve sundhedsfaglig virksomhed her i landet i en kortere periode

det er det og hvorfor

i forhold til de rettigheder og pligter for så vidt angår for eksempel tavshedspligt indhentning af personoplysninger og videregivelse af disse

men jeg er også stor stor fortaler for at vi lægger os i selen for at styrke patientsikkerheden på alle parametre

baggrund kan vi bakke op om de foreslåede ændringer og i særdeleshed at styrelsen for patientsikkerhed får en klar hjemmel til at føre tilsyn

kunne muligvis overveje om det var en mulighed at etablere en uafhængig offentlig ordning

finder vi det tilfredsstillende at fortsætte den nuværende ordning med en privat aktør overordnet set finder vi at dialog i klagesager altid er positivt dernæst er der en del der omhandler at sundhedsministeriet kan fastsætte regler der tydeliggør rettigheder og pligter for sundhedspersoner fra eu og

eøs lande der udfører sundhedsfaglig virksomhed i danmark ligeledes indeholder det en bemyndigelse til at styrke patientsikkerheden ved at klargøre at det er styrelsen for patientsikkerhed der fører tilsyn med disse sundhedspersoner det er for enhedslisten fuldstændig afgørende at det af hensyn til patientsikkerheden skal være helt tydeligt

sundhedspersoner der udfører virksomhed i danmark vi har oplevet tilfælde hvor kontrollen har været for lemfældig og vi finder det positivt at den hidtidige praksis bliver tydeligt lovhjemlet så det er helt klart at det er styrelsen for patientsikkerhed der fører tilsynet dernæst er der en administrativ ændring af sundhedsloven i forhold til tilskud til behandling til personer i sikringsgruppe

kommentarer til herudover er der en ændring der muliggør at praktiserende kiropraktorer kan henvise til en vederlagsfri billeddiagnostisk billeddiagnostisk undersøgelse på sygehuse i forbindelse med en udredning det er et længe næret ønske hos kiropraktorforeningen og enhedslisten finder det særdeles fornuftigt at der nu åbnes op for den mulighed vi finder kiropraktorforeningens ønske om også at kunne henvise til ultralyd

i forhold til at vurdere om der skal iværksættes kiropraktisk behandling

til under udvalgsbehandlingen for at få afklaret hvor stort behovet er er og om det ikke var oplagt at lade kiropraktorernes faglighed afgøre hvornår der er behov så er der en del der handler om udfasning af akkreditering efter den danske kvalitetsmodel og udviklingen af et nyt kvalitetssystem enhedslisten kan kun glæde sig over udfasningen af kvalitetsmodellen den har medført meget unødigt bureaukrati

i økonomiaftalen med regionerne er aftalt at udfase den det er stadig væk lidt uklart hvordan man konkret vil sikre kvalitetsudviklingen og det er noget vi i enhedslisten vil følge nøje også for at sikre en ensartet kvalitet

faglighed og regional tilknytning tillige vil vi følge om den forventede besparelse på hundrede million kroner kan realiseres da der ellers må skaffes midler ad anden vej til

sikre kvalitetsudviklingen men hvis den her øvelse lykkes kan der blive tale om en reel afbureaukratisering endelig og sidst er der forslaget om at begrænse adgangen til udvidet frit sygehusvalg for visse persongrupper ved udredning og behandling det handler primært om indsatte og tvangsanbragte det stiller vi os ret kritiske over for

set den bekymring som blandt andet lægeforeningen også udtrykker i deres høringssvar i forhold til at begrænse den lige og frie ret til behandling det er umiddelbart ikke tydeligt hvilken sikkerhedsrisiko der henføres til i forslaget og enhedslisten vil i

udvalgsbehandlingen spørge efter hvilke kriterier man påtænker at begrænse retten til at vælge hvor man vil behandles det må være helt afgørende at der foreligger en konkret individuel vurdering og at det er en afgørelse som kan påklages men det vil vi

vi er positive over for det samlede lovforslag

vi skal gøre alt hvad vi kan for at forbedre arbejdsvilkår for de ansatte i den danske sundhedssektor i alt for høj udstrækning bruger vi deres tid forkert de stresser og har en urimelig travl hverdag og mange går alligevel hjem med en trist følelse af ikke at have gjort det godt nok for deres patienter det er arbejdsvilkår som vi ikke kan være bekendt og som er til skade for både ansatte og patienter jeg vil ikke remse alle initiativerne op for det er der allerede andre der har gjort men derimod

vil jeg fremhæve udfasningen af den danske kvalitetsmodel hvilket jeg synes er en rigtig god idé lovforslaget vil erstatte kontrol og dokumentation af processer med at bruge tiden på det som har effekt og resultat for patienten vi skal styre efter nogle overordnede nationale mål hvor regioner og kommuner følger op med lokalt definerede kvalitetsmål som er tilpasset lokale behov den nye tilgang til kvalitetsarbejdet har til formål at styrke personalets motivation og skabe fokus på effekt og resultat for patienten udfasningen af den danske kvalitetsmodel på offentlige sygehuse sker i henhold til økonomiaftalerne for to tusind og seksten med regionerne og kommunerne

målet er som sagt at indføre en ny kvalitetsmodel som i højere grad sætter fokus på klare mål og resultater og som skaber værdi for patienten og for borgerne det vil betyde mindre bureaukrati og målrettet dokumentation og registrering af de faktorer

det er en meget væsentlig del af liberal alliances politik og det glæder mig derfor meget at vi nu kan bevæge os i den retning

er især glædeligt at også mange organisationer virkelig ser muligheden for at afbureaukratisere for eksempel når ergoterapeutforeningen fremhæver at det kan være med til at styrke medarbejderes motivation og understøtte en forbedringskultur med fokus på effekt og resultat for patienten og at medarbejderne i højere grad får medejerskab i udviklingen af meningsfulde kvalitetsmål og standarder det er jo rart når en interesseorganisation og en aktør som beskæftiger sig med det til hverdag har den holdning også danske patienter og danske seniorer dansk sygeplejeråd med

selvfølgelig skal vi være opmærksomme på de bekymringspunkter som der også gøres opmærksom på det er vigtigt at det nye kvalitetssystem skaber sammenhæng

med hensyn til de private sygehuse

opmærksomme på hvad vi sætter i stedet for den danske kvalitetsmodel når der skal akkrediteres det er vigtigt at vi tilstræber at få lige vilkår således at vi kan sammenligne det private med det offentlige på en hensigtsmæssig

selvsagt dette lovforslag som er et virkelig godt skridt i den rigtige retning for afbureaukratisering

en mere tålelig arbejdsdag for læger sygeplejersker og

andre ansatte i det danske sundhedsvæsen og samtidig

ikke bekymret for at give patientforeningerne en større rolle på lige præcis det område det er typisk dem uden for sundhedsvæsenet der ved hvor skoen trykker og kan vurdere de lægefaglige udtalelser som patienterne bliver præsenteret for i forbindelse med dialogsamtalerne for det andet er vi også tilfredse med at det nu bliver muligt for andre professionelle sundhedspersoner end de almenpraktiserende at kunne trække på muligheden for diagnostiske diagnostiske undersøgelser på sygehusene vi synes i virkeligheden også at dansk sygeplejeråds forslag om at udvide kredsen af rekvirenter blandt andet sygeplejersker inden for massage og akupunktur kunne give god mening når vi udvider kredsen får vi nemlig mulighed for både at lette almenpraksis for en række opgaver samtidig med at vi øger den samlede kvalitet i sundhedsbehandlingen vi er også parat til at give sundhedsministeren de foreslåede bemyndigelser i forhold til retten

at udøve sundhedsvirksomhed for eu borgere

reglerne for tilskud til behandling hos de praktiserende speciallæger allermest

som har været alt for firkantet

og dermed lagt gift for den tillid vi skal have til personalet i sundhedsvæsenet vi har selvfølgelig set de forbehold som blandt andet danske patienter

har i forhold til kontrollen med kvalitets og medicinhåndtering og rengøring og rettidig reaktion på prøvesvar

sundhedsvæsenet

det er jo et lovforslag som når vidt omkring det tror jeg godt man kan sige

etablerer en permanent bisidderordning

og giver mulighed for at når patienter klager over en

de efter de nugældende regler bliver tilbudt en dialogsamtale med regionen

have en uvildig bisidder med til samtalen

det giver en tryghed for nogle af de patienter som i høj grad har behov for at der er nogen med dem

får præciseret hvilke regler der gælder for tilsyn når vi taler om eu læger og eøs læger i forhold til

føre kontrol med deres midlertidige virksomhed af sundhedsfaglig karakter her i landet jeg tror det giver en tryghed også

patientsikkerheden at vi på den måde går ind og præciserer hvilke regler der gælder så udmønter vi også som det er blevet sagt de elementer fra økonomiaftalen fra to tusind og seksten med regionerne og kommunerne som handler om at udfase akkrediteringen efter den danske kvalitetsmodel for offentlige sygehuse og det præhospitale område det er som mange af ordførerne også har sagt en vigtig forbedring i at sikre at vi går fra et meget detailregulerende system til i højere grad at få en ny tilgang på kvalitetsområdet via et nyt nationalt kvalitetsprogram og otte nye nationale kvalitetsmål som i højere grad skal skabe plads og faglig motivation og skabe forbedringer til gavn for patienterne og bedre forhold for medarbejdergrupperne i vores sundhedsvæsen jeg synes i høj grad også at det er udtryk for en ny tilgang

at vi på den måde er med til at sikre at der i højere grad er

jeg tror også det er en vigtig udvikling af vores sundhedsvæsen at vi i

langt højere grad på den måde både går ind og afbureaukratiserer men også sørger for at de faglige sundhedspersoner kommer til at spille en større rolle i forhold til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen som det så

er det jo rigtigt at når det handler om det frie valg så sker der også nogle indsnævringer for så vidt angår eksempelvis indsatte i fængsler som ikke længere selv vil have ret til at vælge sygehus efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg med udredning og behandling

ikke ændrer noget for den brede patientgruppe

er et element der indgår i det samlede lovforslag

jeg ser også frem til at vi under udvalgsbehandlingen kan få afklaret de spørgsmål der måtte være

bidrage til at der kan skabes et grundlag for at alle føler sig betrygget ved

jeg hører grundlæggende at partierne fra enhedslisten og hele vejen over generelt

osteopater og nogle konkrete spørgsmål både

økonomi og andet og det er også væsentligt at vi får det uddybet og afklaret der er et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på